energi forsynings og klimaministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig klimapolitisk redegørelse totusinde og syttende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

jeg skal meddele at det af benny engelbrecht under nummer otte opførte spørgsmål

jeg skal meddele at det af yildiz akdogan under nummer en og tredive opførte spørgsmål til sundhedsministeren

det første spørgsmål er til justitsministeren

gerne understrege at de initiativer også omfatter de unge der

i den hårde kerne af kriminelle

inden sidste folketingsvalg det var den retspolitik som vælgerne ønskede vi skulle føre og det belønnede de os for ved valget

hvis vi nu tager fat i regeringens udspil

i forordet og det blev endda understreget af ministeren her i besvarelsen af spørgsmålet at reformen skal sikre en mærkbar og hurtig konsekvens når de unge forbryder sig mod samfundets regler

kigger de forskellige sanktionsmuligheder igennem og særlig i forhold til det her nævn der skal behandle sagerne

tænke os at finde ud af hvilke muligheder

der så er hvis den unge siger at

ikke gjort er det her så i virkeligheden sidste instans får man lejlighed til at prøve det i retten får man lejlighed til at sende sagen i ankestyrelsen har man mulighed for at få ombudsmanden til

opsættende virkning og hvis ministeren kan bekræfte det

den hurtighed som jo netop var basisargumentet for at man skulle indføre det her system altså fordi man første gang sætte meget hurtigt meget klart og meget kontant

hinanden jeg tillader mig bare

blevet i den her proces og jeg har det faktisk sådan at jeg have en hurtig reaktion der er ikke nogen der kan overbevise mig om at et domstolssystem er hurtigt det synes jeg ikke vi ser mange eksempler på derfor vil jeg hellere have et nævn

nogle klare sanktioner over for den unge i stedet for et langt og tungt system det her kræver meget mere tid

jeg kan jo godt have den bekymring at det lige præcis ikke vil ramme den hårde kerne for den hårde kerne vil jo være dem der vil sige

at prøve den beslutning der bliver truffet i nævnet ved nogle af de instanser jeg har spurgt

og det udspil fra april to tusind og femten som

er meget små så måske måske ministeren

borgerlige retspolitik hvor den konservative jernnæve

vi med den her reform jeg glæder mig til at vi skal snakke meget mere om

i en finanslov og så skal vi jo til at udmønte

de persondataretlige regler at politiets indsamling og registrering af oplysninger altid skal være saglig og proportional

nødvendigt for politiet at behandle disse

der skal være et politifagligt behov før politiet må foretage registrering af oplysninger om etnicitet og det er altså rigspolitiets vurdering at der ikke er et politifagligt behov for at oplysninger om personers etnicitet generelt registreres i polsas der kommer så jævnligt spørgsmål fra folketinget til justitsministeriet hvor der bliver bedt om oplysninger vedrørende etnicitet ofte har justitsministeriet ikke

ikke generelt indeholder de oplysninger der er blevet efterspurgt men samtidig

og etnicitet hænger sammen derfor vil justitsministeriet når og hvis

folketinget for eksempel i forbindelse med et udvalgsspørgsmål beder om oplysninger

som vil kunne indhentes fra danmarks statistik anmode om disse oplysninger og videregive dem til folketinget det kan lade sig gøre fordi danmarks statistik fører anonyme statistikker over kriminalitet hvor opgørelserne er fordelt efter lovovertrædelsens art og efter de dømte personers herkomst og oprindelsesland så vi kan ikke gøre det direkte i polsas

det direktiv der er om data men vi kan faktisk tage udtræk fra danmarks statistik og ad den vej komme til at give svar

etnicitet og bestemte kriminalitetsformer

kriminaliteten særlig den hårde del af kriminaliteten

nogle grupper jo altså må man bare sige er stærkt overrepræsenteret og hvor det jo ville være lettest for alle at man havde de her oplysninger registreret direkte

skuffet over ministerens svar for jeg kunne jo godt tænke mig en holdningstilkendegivelse jeg har jo også i de her svar lige præcis læst hvad den politifaglige begrundelse er men nu er det jo ikke den der efterspørges det er hvad ministerens holdning er jeg synes det er væsentligt både for os men også for folk der kunne være interesseret

stille gør opmærksom på også at oplysninger der er indsamlet til

anvendes det er rent direktivbestemt men det vi kan gøre er at gå via danmarks statistik

ikke personen der kommer frem der kan man jo på grund af at indberetningerne er

så vi kan lave de kørsler og jeg synes det

på tv stå at tale om at det nok er nogle utilpassede unge og man bagefter kan læse det samme i avisen

visse etniske grupper begår og om nogle er særlig

finansiering af vores udspil altså erhvervs og iværksætteraftalen er på

blive forhandlet med de partier der vil med ind at tage ansvar for at lave en række initiativer jeg er

regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre nu har aftalt en ambitiøs erhvervs og iværksætterpakke hvor vi blandt andet også har været inde at kigge på hvad

videre for at få lavet en skattereform en skattereform der sænker skatten på hårdtarbejdende danskeres lønindkomster

omkring ethundrede og enogtredstusind har fuld virkning ved omkring tohundrede og femtentusind hvis det bliver regeringens aftrapning

sådan at gevinsten i forhold til ens indkomst er størst i de laveste indkomstgrupper det er sådan set et

rigtig godt forslag og til det har vi også nogle finansieringsforslag som forhandles ved forhandlingsbordet og der har vi lavet en

når man kommer frem til den konkrete beslutning om hvad

lave den endelige beregning af hvad virkningen er af resultatet det

samme måde som hvis man laver ændringer af det udspil der altså ændringer af hvad det er for en

så når vi kommer til snorene og har lavet en skatteaftale

jeg gerne love spørgeren og alle andre at så laver vi naturligvis opdaterede beregninger på hvad virkningerne er i forhold til arbejdsudbud hvad

til nationaløkonomi og hvad virkningerne er i forhold til ændringen

kommet med et udspil og det kan se anderledes ud når det ender og så skal man nok fortælle hvordan effekterne

men da man lagde sit udspil

af det man foreslog i form af forskellige skattenedsættelser

være af de finansieringsforslag som lå der konkret

milliard kr som man ville beskære forskellige offentlige ydelser og overførselsindkomster med det forstår jeg ikke hvorfor man ikke bare lagde ærligt frem fra starten

få en reel politisk diskussion om den vej regeringen gerne ville både hvad den ville give af nedsættelser og hvordan man ville finansiere det i stedet for skulle vi jo hive det ud af regeringen som først ikke ville svare på hvordan fordelingseffekterne var

i mit spørgsmål hvor det altså viser sig at ulighedseffekten er væsentlig større end det man lagde frem i sit eget udspil jeg synes det er en lidt uskøn form og dårlig vane regeringen har med at oversælge resultater og ikke fortælle den fulde sandhed når man lægger sine forslag frem det burde man have gjort fra starten og det havde klædt finansministeren at give den indrømmelse som indledning til spørgsmålet ja det kunne vi godt have været klarere omkring men vi mener nu engang det vi lagde frem det havde der været noget format over i stedet for har vi skullet trække informationerne ud og kan altså se en væsentlig større effekt på uligheden end det som regeringen lagde frem i første omgang

godt spørge finansministeren om når man nu godt

nogle forslag man havde tænkt sig at lave

ville betyde hvorfor lagde man så ikke bare frem også i sit udspil

når man kigger på den finansieringsform

ligger inde bag ved de fem

vi klar til at forhandle og lave anderledes og man kan selvfølgelig ikke beregne en virkning af noget som på den måde ikke er klarlagt

i vores svar hele vejen igennem en klar tilkendegivelse af at vi er åbne over for at forhandle finansieringen af vores pakker vi er åbne over for at forhandle hvordan man får sammensat

af de finansieringstiltag der er

at spare på forskellige overførselsindkomster

er bare hvorfor man ikke gjorde det fra starten man kan jo godt fortælle hvad man vil lave af skattenedsættelser det har man gjort

det skylder man da at gøre når man lægger det frem så vi kan have en reel politisk diskussion det skulle trækkes ud af regeringen

der lå i publikationerne men det havde man så åbenbart overset blandt andet arbejdsudbudseffekterne af den skønnede finansiering og andet men på hele finansieringssiden

om hvad der lå inde i finansieringerne og hver gang sagt at det er noget vi gerne vil forhandle ved bordet det er noget vi gerne vil lade de aftaleparter være med til at tage ansvar også få indflydelse på

man har en aftale at man kan tage den endelige vurdering af hvad virkningen

det man har tre og halvtreds mandater der er ret langt til at have flertal så alt det man foreslår man gerne vil lave af skattenedsættelser er jo også til forhandling det hele er til forhandling man ville bare ikke fortælle hvad ulighedseffekterne var af det man gerne ville finansiere med lad mig konkret følge op med et spørgsmål omkring børnecheck er forslaget til besparelse på børnechecken stadig væk en del af

en række tilfælde hvor blandt andet spørgerens parti var meget pikeret og nærmest forarget over at det var muligt at modtage børnecheck til en meget meget stor

den baggrund har vi stillet forslaget om at man bør begrænse antallet af børnechecks der gives

hvor vi i første uge af december fortsat ikke har en finanslovsaftale for

desto mindre består diskussionen med finansministeren

man er åbenbart ikke engang tæt på at have en aftale om finansloven det var klokken

tretten ni og halvtreds og lige præcis otte timer og ti minutter senere stod vi så og præsenterede en aftale så for mig at se

man også har bevæget sig fremad undervejs på spørgsmålet omkring en finanslovsaftale vi er lykkedes med at få lavet en aftale selv om jeg godt ved at tidsplanen er blevet stram som også er blevet godkendt af folketinget på et gruppeformandsmøde i går hvor det blev gennemgået om der er tid nok til at folketinget kan

i arbejdet frem mod at vi kan vedtage finansloven den toogtyvende december derfor er jeg glad for at der ligger en aftale den er god den er stærk den betyder at vi løfter den indsats vi har på sundhedsområdet med to milliard kroner over de kommende fire år vi løfter indsatsen

giver vi en halv milliard kroner om året til kommunerne til bedre bemanding

i hjemmeplejen det tror jeg at rigtig mange har god brug for rundtomkring vi går ind og bekæmper sygefraværet inden for for plejehjemsområdet hvor der er rigtig mange der har brug for at der er en kontinuitet i hvem der kommer

har brug for at personalet får bedre vilkår så der er i den

blev indgået i fredags godt seks timer efter at det

rigtig mange ting som danskerne kan glæde sig over personligt glæder mig meget over

hul på en del af skatteaftalen hvor tre elementer fra skatteaftalen herunder boligjobordningen det der populært kaldes for håndværkerfradraget nu er taget ind i finanslovsaftalen ligesom afskaffelse af fri telefon og afskaffelse af

midler hvis man skal følge med den befolkningsudvikling der er

man har ikke lyst til at fortælle ret ærligt om hvordan man finansierer finansloven og hvad der sker i de kommende år

gang med er jo en diskussion omkring forløbet og der synes jeg bare at når man

når man nu er i regering altså have lidt selvindsigt

det der skete var at herre lars løkke rasmussen nu statsministeren den seksogtyvende november to tusind og tretten

finanslovsforløbet er altså for at sige det lige ud

det var altså dengang fordi der ikke var lavet en finanslovsaftale ved udgangen af november måned vil finansministeren også beskrive den nuværende situation hvor man end ikke ved om der er flertal ved tredjebehandlingen for den aftale der er lavet som amatøragtig og beskrive forholdene som at

regering det vi har gjort er at vi har gennemført en aftale der rent faktisk er fantastisk god i sit indhold men desværre stadig væk uklar

måske også derfor at spørgeren ikke er helt klar over hvad der ligger

jeg synes ikke at den der bortforklaring holder på nogen måde finansministeren må jo forholde sig til hvad er indtrykket

de danskere der kan se at vi har en regering der har styr på tingene og som end ikke kan sige om der er flertal for den finanslovsaftale man har lavet når den skal tredjebehandles her i folketinget med en meget stram tidsplan det ved man simpelt hen ikke det sejler totalt

store problemer der er med social dumping hvor vi

vide hvad der foregår med landets økonomi

jo ikke tilstrækkeligt finansierer udviklingen i velfærden

hvis man er nået et andet sted hen

det fordi nogle har villet det det er ikke regeringens politik at finansiere tilstrækkeligt i de kommende år og så kalder man besparelser på erhvervsskolerne for kvalitetsløft

lovsjusk vi havde i går et møde med folketingets formand for bordenden

finansordfører ved siden af hvor

muligt at gennemføre en vedtagelse af finansloven uden at det gik ud over lovkvaliteten der var det samstemmende svar at det godt gøre

jeg da sikker på at det har været overvejet nøje både i regeringen og

der ikke ligger en finanslovsaftale inden udgangen af november måned

og det medvirker vi også gerne til i socialdemokratiet men men finansministeren må da indrømme at den samlede tid er blevet kortere fordi regeringen ikke har fået samlet sig sammen

uden at det var lovsjusk

at det kunne gennemføres jeg går ud fra at det har været drøftet i spørgerens parti og hvis spørgeren er uenig med sin partifælle

vil jeg anbefale at man håndterer det internt jeg forholder mig til at der blev en enighed om at det kunne klares uden at det var lovsjusk i i går

og for den sags skyld også hele socialdemokratiet

hvor man siger at hvis det ikke er færdigt inden udgangen af november måned så er

det mere nu kan alt sagtens lade sig gøre og når vi siger ja til det så er det

tidsfristen

garantere at der er tid nok til at vi kan behandle finansloven uden at der er tale om lovsjusk og ja det kan jeg garantere for

mandag den attende december sådan er god tid til at tage stilling

til at investere i dansk erhvervsliv der gjorde at man

firs til senere ved

fire og firs var det et spørgsmål om at

følge den lange tradition om at stemme for en finanslov

et folketingsvalg og at finansloven først faldt på plads senere og ved folketingsvalget i nitten halvfems var det faktisk

færdig tidsnok til at man kunne få en

finanslov det endte alle tre gange i et valg den her gang tror jeg ikke det ender i et valg jeg tror det ender i en aftale om både en god skattereform og

der skal være en samlet aftale både om udlændinge om skat og om finansloven nu kan vi se at der er et parallelt forløb der er i gang om det ender med en aftale kan jeg vide noget om

også derfor jeg spørger om det er vigtigt at

skatteaftalen bliver lavet sammen med finansloven

ministerens egne kollegaer i regeringen er kravlet så højt op i et træ at der måske er brug for at finansministeren allierer sig med beredskabet for at få dem

ligger en skatteaftale af historiske dimensioner i forhold til skattelettelser

der var afgørende for om man fik udskudt vedtagelsen af en finanslov til senere

den aktuelle situation er jo den at vi har sagt at vi mener at de ting hænger sammen at en skattereform og en finanslov naturligvis har en sammenhæng med hinanden

at tage elementer af skattereformen ind i finansloven så vi allerede har startet med at lade nogle af de elementer der senere

har et flertal for sin finanslovsaftale således

også kan få det eller er man tilfreds med først at få en skatteaftale og en udlændingeaftale

hårdtarbejdende danskere hvor det bliver muligt

få en større gevinst ved at flytte sig fra dagpengeniveauet

om det arbejde man får er på niveau med en

på mindstelønnen det er ikke ret meget man tjener på en hk mindsteløn og vi synes

fra regeringens side at de mennesker fortjener at få lov til at beholde noget mere af det de tjener til sig selv og derfor er det at vi gerne vil have en skattereform igennem den skattereform er jeg tryg ved at

en plan b hvis det er sådan at han ikke har flertal for sin finanslovsaftale undtagen der er en skatteaftale

det er vel strengt taget finansministerens ansvar

vedtaget en finanslov inden udgangen af to tusind og sytten

på at få de to spor der stadig væk mangler nemlig en stram udlændingepolitik og en sund finanspolitik i form af en bedre skattepolitik til at løbe sammen inden vi når til tredjebehandlingen

tryg ved går der er fremgang i forhandlingerne

forhandler både i går i dag og igen i morgen

kun set på fire af initiativerne svarende til fem hundrede og fem og firs million

vurdering er derfor en mangelfuld analyse og det vender jeg tilbage til

for hvorfor jeg omkring

offentliggørelse udtalte at formålet er at vi får et gennembrud for almindelige danskere investere i danske virksomheder med aftalen

at gøre det mere fordelagtigt for den almindelige dansker at deltage på aktiemarkedet det er også noget som blandt andet lo har støttet varmt op om aftalen er et gennembrud for vores mål om at danskere skal være aktionærer i forskellige danske virksomheder det bliver ligesom i sverige og da man lavede en aktiesparekonto i sverige kom der et gennembrud for aktiekulturen sidste år

millioner svenskere der havde en svensk aktiesparekonto derfor tror jeg også at vi i danmark vil få en kultur hvor folk interesserer sig for hvordan det går for de danske virksomheder vi har den udfordring at almindelige danskere i dag ikke ved hvor man investerer sine penge

for få der investerer i vores virksomheder aftalen skal bidrage til at der kommer flere investeringer i danske virksomheder og det vil komme en bredere skare af danskere til gode det er afgørende for væksten og fremgangen i danmark at vi forbedrer særlig de små og mellemstore virksomheders muligheder for at rejse kapital herhjemme

styrkelse af aktiekulturen det betyder så at vi også styrket vores danske aktiemarked for det kan ikke tiltrække de udenlandske investorers interesse før det har vokset sig større det kræver kapital kun få af de små og mellemstore virksomheder som er i vækst herhjemme vælger at lade sig børsnotere enten i danmark eller i sverige og de fleste desværre i sverige vi har brug for en kultur så vores virksomheder tænker at det at rejse kapital på børsen

med aftalen understøtter vi virksomheder med et vækstpotentiale så de kan vokse sig store og skabe nye forretningsmodeller

også derfor at vi med aftalen har afsat en hundrede og fem og tyve million kroner

digitale omstilling analysen fra ae

ser kun på udvalgte dele af pakken der ses bort fra alle afgiftslettelserne grænsehandelspakken og elvarmeafgiften der bliver nedsat og de lempelser er som bekendt med til at øge indkomstligheden og det har man bekvemt ikke valgt at ville medregne jeg håber ikke at ae rådets analyse ændrer på spørgerens partis

indgået med regeringen sker der jo endnu endnu en gang

egentlig det der er hovedsigtet med mit spørgsmål

tusind rigeste får en skattelettelse på firstusind kroner bare

det her isolerede forslag samtidig med at den ganske almindelige lønmodtager

så tror jeg godt at folk der sidder og lytter

ude ved tv skærmene lige nu kan høre at det er noget der bidrager til at skabe en større ulighed i danmark og jeg skal straks medgive

med til at den almindelige lønmodtager

har nogle rigtig rigtig gode pensionskasser i danmark hvor stort set alle lønmodtagere er med til at investere samtidig

vi heller ikke noget imod at vi indretter en ordning sådan at man også selv kan begynde

investere nogle af sine penge spørgsmålet er bare hvor favorabelt det skal være skattemæssigt der synes vi jo at den

model som regeringen har lagt frem og fået vedtaget i den her aftale er meget skævvridende fordi den

kæmpe stigning i uligheden i danmark derfor

ikke bare at snige topskattelettelser ind ad bagdøren det

toptopskattelettelser fordi der er så ekstremt stor forskel på

af den i forhold til den almindelige lønmodtager og ministeren har da også selv sat ekstra turbo på den her debat ved at sige

jo skulle kunne bidrage til at man kunne få råd til at købe en lamborghini for de her penge

en lettelse på to hundrede kroner får råd til at købe en lamborghini af det her så mit spørgsmål er har ministeren et bud på hvor meget uligheden bliver øget og er det et selvstændigt mål for ministeren

kolossale forskel det skulle give det vil give en forskel på

nul procent til sammenligning

altså mere med sr regeringens sidste vækstpakke fra juli to tusind og fjorten altså en kæmpe ulighed i forhold til det her og så

med den skattereform der blev lavet fra s r sf regeringens side i to tusind og tolv havde den en forøgende effekt på

altså en revolutionerende helt absurd høj

at sikre at vi får en aktiekultur

sat i gang i danmark men sidegevinsten er jo at herre brian mikkelsen øger uligheden betragteligt faktisk siger torben m andersen

overvismand at skattelettelser på aktier og investeringer vil øge den generelle ulighed i samfundet faktisk hører det til sjældenhederne at gevinsten ved skattelettelser fordeler sig så skævt

mikkelsen er det et selvstændigt mål for det konservative folkeparti

et investorfradrag og så kommer vi med fem og tredive initiativer

vil være en fremgang for alle deciler og hvis man kigger på den samlede aftale

vi kigger på effekten i forhold til arbejdspladser

der blev præsenteret en skattereform fra

blev det jo sagt at man med åbne øjne øger uligheden i danmark så er det da underligt at vi har en konservativ erhvervsminister der i dag

prøver at tale udenom jeg spørger igen man kan jo se her at det er

bevidst med de ekstra satser man har lettet på og at det vil øge uligheden

stiger mindre end i de tiltag

er kommet med det kunne jeg jo blive ved med at gentage og gentage for ligesom at afsløre

den eneste årsag til at s ikke var med i aftalen var på grund af finansieringen

grund af finansieringen ikke på grund

om lempelser i kvartalindkomstbeskatningen det er faktisk nemt at

som har haft en større virkning på indkomstfordelingen målt med den såkaldte ginikoefficient man kan bare se på thorningregeringens skattelettelser finansministeriet skønner at aftalen om erhvervs og iværksætterinitiativer øger indkomstforskellene målt med

til sammenligning blev ginikoefficienten øget med nul procent med sr regeringens sidste vækstpakke

fire gange så meget og ellers kan man sammenligne med srsf regeringens skattereform fra

gange så meget i det lys er det svært at se at det skulle være vanskeligt at finde skattelettelser med en lige så skæv profil i danmarkshistorien mindre vækstvirksomheder har typisk ikke adgang til de globale

derfor væsentligt at de kan rejse kapital i danmark samtidig betyder en høj aktieindkomstbeskatning i danmark for disse virksomheder at det er dyrere at foretage investeringer en styrket aktiekultur

nye mindre virksomheder her i landet og det er vigtigt for den fremtidige vækst og jobskabelse

den almindelige lønmodtager vil i gennemsnit

hvis jeg i forlængelse af ministerens sidste svar på

at regeringen har fokus på at skabe vækst og arbejdspladser som

have været brugt bedre til at skabe vækst og arbejdspladser i danmark

fundet på ideen med et investorfradrag en aktiesparekonto og tre og tredive andre tiltag situationen er den at danske husholdninger

otte hundrede og ni og tredive milliard kroner stående i danske banker som indlån det er nogle af de midler som vi håber på at lønmodtagerne kan få aktiveret på deres indlånskonto og som i dag står til nul procent

i danske virksomheder og på den måde få kapital ud til virksomhederne

man kunne godt have brugt pengene på et andet område sådan at det havde givet flere arbejdspladser og mere beskæftigelse men når der er blevet fokuseret på at lave de her

man har fokus på hvordan man kan snige topskattelettelser

man ikke lige kunne komme igennem med topskattelettelserne at man er begyndt at

og erhvervskulturen i danmark som investerer i digital vækst som investerer i

mere kapital til vores virksomheder

når jeg nævner tallene fra sr regeringen hvor man jo forøgede

meget meget mere end vi har gjort i den her regering så viser det hvor tåbeligt det er det viser hvor tåbeligt det er at bruge den

stedet for måle på effekten på jobs på muligheder for virksomhederne og der er den her pakke med de fem og tredive initiativer det allerbedste eksempel på at man kan få vækst i virksomhederne og fremtidsrette virksomhederne mod digitalisering kapital og talent

deres penge det er sådan at ulighedsdebatten

at få en debat i gang der egentlig ikke rigtig er noget grundlag for faktum er at indkomstforskellene i danmark er de fjerdelaveste i

med eller mindre end i både norge sverige og finland så lad os nu en gang for alle

noget ulighedsproblem i danmark regeringens mål med skattereformen er

sig at stå op om morgenen og gå på arbejde ikke mindst for dem med de laveste lønindkomster som i dag får alt for lidt ud af at yde en indsats på arbejdsmarkedet det handler jo om at gøre forskellen større mellem et lavtlønsjob

de får altså mere til sig selv

for nogle ikke kan betale sig at spare op til deres

med helt almindelige indkomster det problem vil regeringen gerne løse og jeg går da egentlig ud fra at socialdemokratiet også

økonomiske politik i italien i

stigning i uligheden men altså en forsvindende lille stigning og danmark bliver altså ikke ikke urimelig mere eller mindre ulige af den grund uligheden er fortsat på

af liberal alliance for at man kan stå og sige fuldstændig roligt og sikkert at der

noget ulighedsproblem i danmark

accepterede

beregninger der kommer fra regeringens egne ministerier at der er ulighed og at skattereformen

dem der ikke har særlig mange penge

livsmuligheder folk har her i danmark

jo mindre uddannelse jo dårligere job jo dårligere arbejdsmiljø jo

for at man desværre

hvis man ikke har nogen uddannelse er der langt risiko for at ens børn ikke får de samme livsmuligheder

er noget for lige muligheder i samfundet det er veldokumenteret at der

ulighed i samfundet og den skattereform som regeringen vil gennemføre

sundhedssystem stillet til rådighed for skattekronerne

de har altså

muligheder end de har i dag

der skabt flere jobs

også en del af den netop indgåede finanslovsaftale

arbejdsmarkedsuddannelserne men heldigvis har trepartsaftalen givet lidt flere chancer for nogle af dem der ikke har uddannelse

trepartsaftale hvor vi jo også har set på det her med efteruddannelse det er sådan at ja

det var der vist også dengang fru christine antorini var minister det tror jeg godt at spørgeren kan bekræfte i hvert fald hvis det skal være et sandt svar

tilbage til spørgsmålet

som skal finansiere skattereformen nemlig at der er en ufinansieret manko

er det præcist ministeren ønsker at spare på og vil det ramme

er vigtigt at man gør nogle ting i forhold til at det kan betale sig at arbejde og det synes vi

er interessant når det kommer til skattesystemet og det synes vi også er interessant når det kommer til overførselsindkomstssystemet sådan som det har været når vi har indført kontanthjælpsloft

tidligere forespørgselsdebat så derfor

jeg har sagt ved tidligere lejligheder regeringen taler for så vidt hverken om udlicitering eller

konkurrenceudsættelse er nemlig et godt redskab til at sikre at borgerne får mest mulig velfærd for skattekronerne

om leverandøren er privat eller offentlig men konkurrenceudsættelse er en vigtig brik i forhold til at fastholde en god og sund offentlig økonomi desværre er det sådan at udviklingen mere eller mindre er gået i stå på

og derfor ønsker regeringen at der skal være måltal for øget konkurrenceudsættelse

fordi erfaringen viser at det virker det skal naturligvis ske på en hensigtsmæssig og effektiv måde hvor vi er ambitiøse men også realistiske på samme tid regeringen vil derfor præsentere et samlet politisk udspil om øget konkurrenceudsættelse i to tusind og atten det er jo sådan at der er stor forskel på hvor meget konkurrenceudsættelse kommuner og regioner skaber om deres opgaver

konkurrenceudsætter halvdelen af opgaverne

det handler om at teste markedet så man hele tiden er sikker på at få den bedste løsning for færrest mulige skattekroner med andre ord handler det om sund fornuft så vi som borgere

skal betale mindst muligt

skal udliciteres og privatiseres

på hvad det præcis skal indeholde og det må jo så komme på et

der ellers er støtteparti er meget klar i mælet

ser med stor skepsis på udlicitering herunder

flertal

meget fru christine antorini ønsker det og så må jeg bare sige at det er faktuelt forkert

der er påstande om at der er tale om privatisering og udlicitering når vi siger konkurrenceudsættelse

gribskov kommune en kommune som er

nærmest udliciteret alt til privat hjemmepleje er det det som ministeren synes er visionen for danmark

lad dog det bedste bud vinde

en lidt afideologiseret måde at se det på til glæde for borgerne både når de skal modtage

de skal betale skat det ville være rart hvis man ligesom

til side og

altså en helt omvendt udgave af udviklingen af velfærdssamfundet hvor der reelt ikke er konkurrence og med nogle ganske få private

af fattigere kommuner fordi udlændinges udlændinges uddannelsesniveau ikke har været opgjort

velbetalte forskere har udløst tilskud og hvilke initiativer påtænker ministeren at

slået fast mener jeg selvfølgelig at der skal rettes op på denne skævhed det er sådan at der i to tusind og fjorten blev rettet en henvendelse til mit ministerium med kritik af uddannelsesstatistikken og i den anledning blev problemstillingen taget med ind i finansieringsudvalgets arbejde med at forberede ændringer i udligningen det er også sådan at man dengang troede at der var tale om et mindre problem

nu er lavet antyder at der er danmarks statistik opdaterer så uddannelsesstatistikken i september to og sytten og den opdatering tyder på at oplysninger

og dermed potentielt for de beløb der omfordeles mellem kommunerne vi må bare som jeg sagde før konstatere at der er en vis usikkerhed ved den spørgeskemaundersøgelse som er baggrunden for at man siger det her så derfor mener jeg at vi skal fortsætte med at analysere problemstillingen før vi konkluderer hvad der er den rigtige løsning og så er det jo sådan at vi er meget tæt på at få den samlede rapport fra finansieringsudvalget som jo vil pege på en løsning på problemstillingen

invitere folketingets partier til drøftelser så vi kan se på hvad vi skal

så vil jeg bare knytte et par faktuelle bemærkninger de handler om at udligningssystemet jo omfordeler et beløb på over tretten milliard kroner fra hovedstadskommunerne til landets øvrige kommuner og at beløbet endda er vokset med seks milliard kroner siden to tusind og syv og tre milliard kroner siden

yderkommunerne er det sådan at udligningstilskuddet til dem er vokset fra fire milliard i tusind og syv til det dobbelte til næste

danmarks statistik kan ikke levere retvisende tal for udlændinges uddannelse til brug

beregningen af den kommunale udligning oplyser økonomi og indenrigsministeren til folketinget han opfordrer kommunerne til at se på helheden fremfor de enkelte kriterier men det er jo ikke kun det enkelte kriterie for der er jo er jo mange afledte effekter

man ikke indgår i en eller anden uddannelsesstatistik lige pludselig indgår ens børns beregning af

socialt lavtstående familier kan jo udløse op til halvfjerdstusind kroner per ekstra barn

mange afledte ting der gør at der der er ekstra ting der udløses i forhold til de her ret velstående familier der oftest arbejder i hovedstadsområdet

større problemer end der er på det område der spørges ind til

at en række kommuner især i de fire største byer

tilkom dem og det er jo også et af de andre elementer

et samlet udspil her lige om lidt og så må partierne og det gælder også dansk folkeparti jo komme med deres synspunkter og så må vi se

set det der var min pointe i forhold til nb økonomi vi må se på hvordan vi gør

kunne have været gjort et eller andet i forhold til at man havde kigget på den her problemstilling

gjort bekendt med undersøgelsen fra den her rockwoolfond og danmarks statistik

der så ud til at det kunne være større jeg er jo så i den heldige situation som den første indenrigsminister siden to tusind og fjorten at jeg har tænkt mig at gøre noget ved det og jeg er også i den heldige situation at vi alligevel har planlagt at vi skulle se på det her omkring årsskiftet og det kommer vi til

også ser meget frem til bare skal være en mindre justering jeg kunne godt håbe på at ministeren her i dag gav et tilsagn om at vi

hvad de gjorde i to tusind og fjorten eller hvad

i

så af forskellige politiske årsager blevet udsat med et enkelt år

så man kunne sørge for at gøre arbejdet ordentligt i forhold til de

afhjulpet med den justering af udligningssystemet vi skal lave

dansk økonomi det vil sige

en boligaftale som jo handler om at vi har sænket skatterne for i omegnen af tyve milliard kroner frem til

jeg har som økonomi og indenrigsminister været med til at forhandle

jeg har også som økonomi og indenrigsminister

at forhandle spørgsmålet om lavere takster på storebælt også en

at nå ja der kommer nok ikke til at ske noget men det gjorde der

forhandle en erhvervs og iværksætterpakke som vi jo er glade for at vi ikke alene har lavet med vores støtteparti dansk folkeparti men også

venstre altså et bredere flertal i folketinget

forbrugsvarer på elvarer og andre ting det har været positivt vi har sørget for at skabe en ny aktiekultur

mulighed for at lave en aktiesparekonto med lidt lavere beskatning for ganske almindelige mennesker der er lavet et investorfradrag der gerne skulle sørge for at der kommer flere investeringer i nystartede virksomheder godt

flere år på arbejdsmarkedet

en del af den udfordring der er i forhold til om det kan betale sig at spare op

nu siger tiden nul og så

opbruge sin taletid grunden til at jeg overhovedet stiller det her spørgsmål som måske af nogle kan betragtes som lidt et drillespørgsmål er selvfølgelig fordi vi jo alle sammen venter spændt på

hvorvidt vi har en finanslov og om det ene regeringsparti agter at stemme for finansloven for to tusind og atten men også hvordan en eventuel skattereform vil tage sig ud vi er jo mange der er

liberal alliance får held og får magt

føre skæve prioriteringer med sig at det vil betyde faldende

vil betyde stigende ulighed så måske

står om hans regeringsparti agter at stemme for finansloven for to tusind og atten

overhørte jeg den seance ministeren havde med min

ministeren betragter det som en sejr eller et nederlag at boligskatteaftalen på den lange bane rent faktisk ender med at øge

en aftale om billigere biler som jeg forstår socialdemokratiet nu er tilhængere af efter at den er blevet forhandlet på plads af andre partier og tak for det vi har landet en aftale om socialt frikort i forbindelse med satspuljeforhandlingerne

har også landet et par elementer i forbindelse med finansloven nemlig omkring udligningsskatten fri telefon og boligjobfradrag

at regeringen er gået ind i finanslovsforhandlingerne med et ønske om

anvende en del af forhandlingsreserven til at videreføre netop indsatsen for ordnede

der sikrer afklaring om arbejdstilsynets rammer i to tusind og atten og to tusind og nitten helt konkret forlænger vi den fælles myndighedsindsats til og med to tusind og nitten det vil være med til at sikre fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked hvilket er en prioritet for mig som minister hvordan indsatsen skal skrues sammen efter to tusind og nitten skal ses i sammenhæng med resten af arbejdstilsynets tilsynsindsats og organisering som ekspertudvalget om arbejdsmiljø lige nu er ved at se på

til at diskutere når regeringen modtager udvalgets anbefalinger vil vi drøfte den fremtidige indsats med partierne i

med finanslovsaftalen forlænger vi samtidig det skærpede tilsyn med større infrastrukturprojekter det betyder

der vil være skærpet tilsyn ved metrobyggeriet i københavn indtil det står færdigt

vi indfører tvangsbøder ved vedvarende overtrædelser af anmeldelsespligten til rut

samlet set cirka syv million kroner i to tusind og atten og cirka ni og fyrre million kroner i to tusind og nitten og cirka en million

og en og tyve så arbejdstilsynet kan fortsætte sin kerneopgave med at fremme et godt

at der er tale om en god og målrettet aftale som sikrer en forstærket og fokuseret indsats på området

helt overbevist om at vi nu også derved har skabt en klarhed og det er jo så endelig på plads når finansloven bliver vedtaget her

bannerfører for at få fjernet de her besparelser men det viser sig at der jo kommer besparelser det vil sige at ja der er klarhed

lave besparelser og det skuffede mig utrolig dybt

jo dele af regeringen der siger at de ikke kan stemme for finansloven alligevel det

jo er totalt kaos i regeringen hvor det virkelig sejler ret meget

man har en finanslov eller ej og det betyder

at arbejdstilsynet egentlig ikke ved om de har de midler der skal til

arbejdstilsynet har haft en meget svær opgave men lige nu står de der og de aner ikke hvad der er af midler og hvad der ikke er af midler hvis man skal forstå at der er en finanslov jamen

så står den på besparelser også lavet af dansk folkeparti men vi har jo også

er bare nødt til at sige at hvad søren skal arbejdstilsynet regne med for

op mod jul statsministeren har klart sagt at regeringen naturligvis stemmer for finansloven og dermed er der jo også skabt den sikkerhed der er nødvendig for at sikre at arbejdstilsynet også ved hvordan deres økonomiske situation

gøre godt med skal de fyre eller skal de ikke fyre hvad har de af midler det synes jeg

et af regeringspartierne tilsyneladende ikke har

andre ting der også falder i hak så i mellemtiden står vi med et andet problem nu hører jeg ministeren sige at

jeg har jo noteret mig at

arbejdstilsynet og det er nedad jeg har også hørt ministeren sige at det

være glimrende hvis man for eksempel får en ensartet

overhovedet ikke se at det som ministeren selv giver udtryk for om en ensartet bevilling

er til at se i det forslag der ligger hvordan har ministeren tænkt sig at leve op til sine egne tanker om hvordan arbejdstilsynet skal have

arbejde er færdiggjort altså når ekspertudvalget afleverer

sker op mod sommerferien to tusind og atten har vi jo netop også fundamentet for at sætte os ned og politisk se på hvordan arbejdstilsynet og dermed vores arbejdsmiljøindsats skal prioriteres i årene der kommer og der giver det så god mening at diskutere hvad det helt præcis er for et niveau af midler der er behov for men ikke mindst også hvad det er for opgaver der både skal prioriteres men måske også

tager vi en god drøftelse af efterfølgende men det der så kommer til at stå tilbage

der ved den næste finanslov så vil ligge et forslag fra regeringen om en

finanslov det kommer ikke til at holde vand vi får vedtaget en rigtig god finanslov og når den så er vedtaget tror jeg man skal tage det i den rigtige rækkefølge og så kommer vi selvfølgelig også til til i sommeren to tusind og atten at se på

i den forligskreds skulle se på hvilket niveau

vi stadig væk gøre men der synes jeg jo bare at det er meget forkert og ikke helt med respekt over for forligskredsen at man inden da begynder at skære ned på arbejdstilsynet der burde man jo sådan set

om så man ikke først siger her har i færre penge og så kan vi bagefter tale arbejdstilsynet

sekund i tvivl om at der stadig væk er stor plads til forbedring

i forhold til den måde som vi går til opgaven på noget af det kan kræve nye investeringer andet kan kræve at man indretter sig anderledes

for at sikre at de penge vi bruger på vores arbejdsmiljø både direkte og indirekte

til at videreføre netop indsatsen for ordnede forhold

tusind og atten nu er vi så i den gode situation for danmark og dermed også for

afklaring om arbejdstilsynets rammer i to tusind og to tusind og nitten det synes jeg vi skal være tilfredse med og glade for det er jeg

så er vi jo i den situation at vi inden vi

en finanslov på plads som er med til at skabe en god ramme for den fremadrettede økonomi i to tusind

resten af det her land hvad de egentlig kan finde på

og vi kan jo være lige så usikre som vi vil men det der bekymrer mig allermest er jo

de medarbejdere der sidder ude i arbejdstilsynet som ikke ved om de er ansat eller ikke ansat efter den første januar fordi der her fjorten dage inden sådan set ikke er en finanslov på plads og der er jo nogle i regeringen

de stemmer for finansloven inden jul det tror jeg ikke er en hemmelighed for ret mange

hvor meget påvirker det regeringen og i det her tilfælde ministeren at

den her pinebænksting fra fra en del af regeringen

og som bare gerne vil fortsætte i det arbejde de har

bekymrer det ikke ministeren noget og har ministeren tænkt sig at berolige dem eller hvad har ministeren tænkt sig at gøre

at de faktisk ikke ved om de er ansat eller de

dansk økonomi og dermed også for

hvordan arbejdstilsynets økonomi ser ud i to tusind og og atten derfor vil jeg blot igen sige til leif lahn et godt råd er at trække luft ned i maven det skal nok gå alt sammen statsministeren har jo sagt at regeringen

der blev lavet en aftale i fredags jo men efter i fredags

er sket efter fredag der gør mig i tvivl

gør alle dem der er ansat i arbejdstilsynet og andre i tvivl om

i fredags med den finanslov holder stik

i uvished fordi ministeren står her og garanterer at der ligger en aftale

ikke er på plads må vi udsætte julen nogle dage

med hvis beskæftigelsesministeren ligesom kan

i udvalget og her

ved om de risikerer at få en fyreseddel eller

synes ministeren det er tilfredsstillende i forhold

lavede aftale om et nyt

før et årsskifte så det er jo ikke nyt at man kan se at ting først først falder på plads frem mod et årsskifte

jeg rigtig glad for at vi har lavet en god og solid

at glæde sig over for dermed er rammerne

der er lavet en aftale eller ej men det der er vigtigt er den usikkerhed som det her

tidligere i dag talte vi på et samråd om at

arbejdstilsynet som viser at alting går meget bedre end det gjorde for et år siden

kan ministeren sagtens svare på det spørgsmål jeg stiller nu kan ministeren

den finanslov der blev lavet i fredags at de penge der

afsat til arbejdstilsynet har det efter første januar kan ministeren give en garanti for det fordi

atten til udlændinge og integrationsministeren

der er også på dette spørgsmål en medspørger

det danske samfund jo ikke skal give afkald på sig selv på grund af misforstået hensyn over for

er det også fuldstændig uacceptabelt hvis

at der skal tages

er særlige religiøse forskrifter der skal sættes ind

ikke mener at

at vi skal indføre lovgivning på det her felt jeg mener at det bedste forsvar for danske værdier og danske traditioner og værdisæt er hvis vi hver og en netop påtager os opgaven med

imod det krav der måtte være nogle gange om

når jeg mener at det er vigtigt at vi hver og en påtager os den opgave er det fordi ellers bliver det lidt

i dagligdagen så kan man pege ind på os folketingspolitikere på christiansborg og sige at det er

jeg mener helt ærligt at vi står os bedst ved at vi hver især kæmper for det danske værdisæt danske frihedsrettigheder frihedsrettigheder helt generelt

mener jeg rent faktisk at det er så grundlæggende for os alle sammen i danmark at stå fast på det værdisæt vi har at stå fast på de traditioner og det det frihedsorienterede samfund som vi alle sammen er vokset op i

jeg siger det gerne igen at vi står os bedst ved at det er et ansvar

påtager os og det er

sådan at hvis der er rigtig mange der står fast på det her så er det et helt anderledes billede og et helt anderledes

oplever som mindretal hvis man ønsker at der skal tages nogle særlige hensyn

her viste forældrene præcis hvad det er jeg siger at man skal stille sig op og netop sige at vi har nogle traditioner vi har nogle frihedsrettigheder vi har et fundament

for at tækkes andre det var det der var begrundelsen for at aflyse for eksempel den julegudstjeneste og så glæder ministeren sig over at der er nogle folk der bliver engageret det kan jeg

med regeringen gik forrest og sørgede for at danske værdier og traditioner selvfølgelig

det har jeg også givet udtryk for men jeg glæder mig rent faktisk over at forældrene stillede sig

og sagde nej vi ønsker noget andet

man kunne netop se hvor engagerede forældrene var og

misforstået hensyn at tage

på skolen at aflyse en julegudstjeneste

en så forankret del af vores juletraditioner

men jeg mener bare modsat fru karina due at vi står os

at det er noget som vi hver og en også påtager os et ansvar for nøjagtig som forældrene i græsted og så kom jeg vist til at kalde det for græsted skole

de viser nemlig at de påtager sig det her ansvar for netop at stå fast på et dansk værdisæt

kan staten kræve et skibsvrag fjernet for ejers regning når det vurderes at udgøre en fare eller gene for havmiljø fiskeri sejladssikkerhed med videre i forhold til det pågældende fartøj idun er det kystdirektoratets vurdering at vraget ikke udgør en fare hverken miljømæssigt eller ud fra andre sikkerhedsmæssige aspekter efter kystbeskyttelsesloven og i henhold til statens højhedsret

søterritoriet er der mulighed for blandt andet at kræve indretninger eller genstande på søterritoriet fjernet det kan efter en konkret vurdering også omfatte et skibsvrag hvor der ikke er indhentet tilladelse til placering af skibet på søterritoriet og hvor skibet er til ulempe for omgivelserne det gælder såvel for de eksisterende vrag som for eventuelt kommende

adgang til at fjerne vraget for ejers regning finder først anvendelse når ejeren af fartøjet er blevet påbudt at fjerne

og efterfølgende er idømt tvangsbøder uden at dette har ført til en fjernelse af vraget endelig kan søfartsstyrelsen efter ansøgning give tilladelse til at en kommune en forening et firma

for egen regning fjerner et vrag der er således mulighed for at man lokalt kan tage initiativ

i betragtning at når man efterlader noget på landjorden

bliver det som regel fjernet der er det også billigere

nogle skibe som ligger rundtomkring i de danske farvande og som måske ikke udgør en decideret miljøtrussel men

som trods alt skæmmer om ikke andet

er i hvert fald min opfattelse at selvfølgelig burde man fjerne

det ville være rigtig dejligt hvis ministeren

eventuelt kan gøres for at sørge for at de her vrag også bliver fjernet vi ved

så bør man da leve op til den lovgivning det handler både om håndhævelse men det handler også om en moralsk forpligtelse

retssamfund som vores og der er steder hvor der er en større koncentration af den slags end andre steder og der kunne det jo være rigtig fint at kan

muligheden for at frivillige kan fjerne det det kan også være kommuner med lokale løsninger og så er

som ligger i relation til justitsministeriets arbejde

forskellige kategorier man kan arbejde inden for

den enkelte sag hvor der så

er en bøde på tusind kroner om ugen

for mig er det et forsvindende lille beløb vil jeg sige som dog

lige gjort det også med spørgerens på hele fødevareområdet hvor vi har sagt at vi ikke vil se de krænkelser der har været af fødevarelovgivningen

givet skrappere tilkendegivelser om problemstillingen den slags kan man jo altid overveje omkring temaer men i det her tilfælde er det lidt mere vanskeligt fordi det ligger på tværs af en række ministerier men det er jo ikke en undskyldning for at sige

gjort på landjorden og så har jeg svært at forstå hvorfor det skal

i vandet uanset om det er et miljømæssigt problem eller ej

være nogle der ligesom står for at der kan komme en oprydning

af de her skibsvrag får lov til at betale

komme i fængsel og sidde det af det gør man på andre områder så

uden i øvrigt at trække det i langdrag

kan være behjælpelig med en oversigt over

et

sikre et bredt udbud af programmer og tjenester til hele befolkningen via tv radio internet og andre platforme

jo bemærke at der står til hele befolkningen altså uanset hvor man bor i dette land

spejle hele danmark blandt andet ved at tilbyde en bred samfundsmæssig dækning og afspejle mangfoldigheden af kulturer livsopfattelser og levevilkår som er i de forskellige dele af landet det er en specifik forpligtelse at dr i aftaleperioden for to tusind og femten til atten skal styrke den regionale dækning

dr skal drive regional radioprogramvirksomhed og en vigtig del af drs regionale programvirksomhed varetages i dag af de ni distrikter der er rundtomkring i danmark de har adresser i aalborg holstebro aarhus vejle esbjerg

odense næstved rønne og københavn distrikterne her producerer både regional og landsdækkende radio og de udkommer også med landsdækkende nyheder fra hele landet på drs andre platforme dr har desuden i to tusind og seksten besluttet at flytte cirka en hundrede og fem og tres årsværk

og når der bliver spurgt til om ministeren vil arbejde for at sikre at dr er til stede i alle dele af landet så er mit svar at det er dr sådan set allerede og det skal dr blive ved med at være dr opfylder de forpligtelser som vi har fastlagt både i medieaftalen og i public service kontrakten

i medieaftalekredsen om vi mener at forpligtelserne skal være anderledes i den kommende aftaleperiode det vil i så fald være et emne som vi kan tage op i forbindelse med de forhandlinger om en ny medieaftale som indledes her i det nye år

får betydning for den økonomiske ramme for dr er jo for tidligt at sige noget om endnu da der endnu ikke er indgået en

syv hundrede og tre og tres medarbejdere i københavn tre hundrede og tredive i aarhus fem og fyrre i aalborg fem og tredive i aabenraa

skærpe vores opmærksomhed det er sådan at vi ønsker et danmark i balance også når det gælder mediedækning sammenhængskraften i danmark er vigtig og her spiller fremtiden for de medieinstitutioner som

public service til borgerne altså danmarks radio tv to tv regionerne en meget væsentlig rolle ministeren har en forpligtelse til at sikre en mediedækning i balance forstået som ikke bare en mediedækning af hele danmark men også en mediedækning fra hele danmark den virkelighed der skabes i landsdækkende radio og tv medier er ofte ikke den virkelighed borgerne ude i landet oplever

jeg vil tillade mig også lige som afslutning på den her første runde at bringe et åbent brev fra fem og tredive af landets borgmestre ind i vores debat her brevet er blandt andet sendt til kulturministeren og udvalget for landdistrikter og øer og i brevet beder borgmestrene om bedre mediedækning i hele landet fordi hele danmark

vi et hundrede procent enige om det fremgår af de public service kontrakter og andre aftaler vi har med de medier som støttes fra statens side at sådan skal

det står der allerede nu og sådan skal det også være fremadrettet jeg bor jo som spørgeren

jeg har da også indimellem undret mig

hvorfor der nu bliver vinklet på den måde der gør og hvorfor hvilke historier finder vej til hvilke medier og det er jo det som hører til en kritisk mediesamtale nemlig at den slags skal vi altid diskutere jeg synes bestemt at der er er et potentiale for fremskridt deri deler jeg sådan set borgmestrenes

gerne runde af med at sige at jeg synes det er vigtigt principielt at skelne imellem det at vi siger at der opgaver der skal løses og så overlader det til ledelser og bestyrelser i medievirksomhederne hvordan de

har en forpligtelse til at fortælle nyheder

en halv procent af danmarks radios budget der frygter jeg jo

for danmarks radios tilstedeværelse i eksempelvis

og sønderjylland hvis regeringen får held til at beskære danmarks radio med tolv en halv procent

så ske med den dækning som danmarks radio syd i dag kan levere hvilke konsekvenser vil det have for landsdelen og de historier som danmarks radio regionerne kan producere i dag det er altså rigtig rigtig vigtigt at besparelserne ikke får de konsekvenser at

det kan vi eksempelvis gøre ved at styrke danmarks radios regioner såvel som den regionale og lokale dækning på den landsdækkende flade ligesom der er grundlag for at overveje om den regionale dækning på tv to landsdækkende flade skal udvides

for aktiviteterne fordi ethvert sted man bor er centrum for ens liv og det er det som tingene skal afspejle hvordan vi kommer til at lave aftalerne i det kommende medieforlig kan jeg som sagt ikke sige på nuværende tidspunkt men at hele danmark skal dækkes

det bedre kan betale sig at arbejde det vil sige at

giver man til dem der er på arbejdsmarkedet og man giver så mulighed for blandt andet at sænke skatten i

man gør det i verdens mest lige land

men i virkeligheden giver man øgede muligheder

dem der står uden for arbejdsmarkedet kan komme ind på arbejdsmarkedet og

og har været der i de forgangne år så ja

vi laver en skattereform hvor man øger uligheden og det gør vi velvidende at at det er det vi gør

regeringen sagde nu laver vi en skattereform hvor vi med åbne øjne eller bevidst øger uligheden det er jo ikke nogen hemmelighed at der også i løbet af de sidste ti års krise er sket enorme forskydninger af

er der har måttet bære konsekvenserne

nu har vi så en regering der laver en skattereform hvor man først siger at man øger uligheden med åbne øjne og så viser det sig senere

uligheden mere end man gjorde da man præsenterede den

være muligt at lave en skattereform hvor man ikke øgede uligheden

er mener ministeren oprigtigt at problemet er så stort

man bør gøre det alligevel men men vi har også behov for at skabe nogle økonomiske incitamenter men det jeg sagde før og det jeg sagde ved præsentationen af skattereformen vil jeg godt understrege det er

et mål i sig selv for regeringen at øge indkomstuligheden men men hvis man vil sikre sig at det bedre kan betale sig at arbejde så kommer man til at

det var fornuftigt og mit eget parti lagde stemmer til den skattereform fordi det

man sikrer at det bedre kan betale sig at arbejde og samtidig opnår mindre ulighed

det hvis hvis der er nogen der har et bud på hvordan man gør det

stadig mindre end det som regeringens nye skattereform lægger op til altså hvornår siger vi

ændret i skattesystemet på en måde hvor vi mener at det efter regeringens logik kan betale sig at arbejde eller

nogle af danmarks rigeste mennesker forlader landet

et mere lige land men også et fattigere land

vil bare advare imod at bruge den der ginikoefficient som det man laver sin politik efter for så får man ikke skabt en situation hvor

vi i danmark bliver rigere som nation og det må da være vores formål uanset hvilket politisk udgangspunkt

ministeren konkret gøre for at få minimeret udflagning af fritidsbåde i vinterhalvåret hvilket mange bådejere gør for at nedskalere deres driftsudgifter og er ministeren ikke enig i at udviklingen har haft store konsekvenser for danske virksomheder der vedligeholder servicerer og vinteropbevarer fritidsbåde da især sverige og tyskland i dag overtager opgaverne med tab af provenu på moms og afgifter for den danske stat og ligeledes tab af

spørgeren der spurgte nemlig herre herre hans kristian skibby men men inden jeg svarer på spørgsmålet

ikke lovpligtigt at tegne en kaskoforsikring

lovpligtigt det er valgfrit om

og i praksis vil det ofte være de større både der kaskoforsikres dermed er der ikke noget som det også fremgår af

syv og fyrre via skatteudvalget der tyder på at afgiftsforhøjelsen i to tusind og tretten har medført en væsentlig øget udflagning hvor både flyttes til sverige eller tyskland med henblik på at undgå afgift i årene inden afgiftsforhøjelsen

udviste indtægterne fra afgiften en faldende tendens men siden to tusind og tretten er

at man ikke samlet set har grundlag for at beregne hvor mange både der siden to tusind og tolv er flyttet til udlandet

skriver ministeren så senere hen at

henviser til saneringsudvalgets afrapportering

for netop at imødegå den praksis hvor både flyttes til udlandet i vinterhalvåret med henblik på at blive fritaget for afgift

set direkte en modsigelse af det første argument man erkender i skatteministerens besvarelse

at der er skibe der flytter ud men man skriver samtidig at man

skatter sænke skatter og afskaffe afgifter jeg vil meget meget gerne drøfte det med spørgeren og

som led i opfølgningen på vores erhvervs og iværksætteripakke til efteråret hvor vi skal kigge på andre saneringsforslag om man kunne finde

hvis hvis det er et ønske fra

af dansk industri som jeg ved ministeren er

blandt andet i de henvendelser som jeg har fået fra dem at man jo kan konstatere

regeringen og ministeriet har taget fejl i de fremtidige provenuberegninger ved at øge afgiften med de fire og tredive procent det har faktisk haft den omvendte

at afgifterne har ført til øget grænsehandel

afgiftsgrundlaget er dog ikke markante i

jeg vil slutte min besvarelse af med at med at gentage

jeg håber bare at vi så i fællesskab kan finde noget

at skatteministerens eget parti jo var en af de store fortalere

for at der ikke skulle være den her store stigning på de her

skatteudvalget kan jeg huske hvor også herre karsten lauritzen var en af aktørerne så jeg synes jo også at det

hvis ikke venstre og regeringen

som måske ikke kan opgøres nemlig hvor mange skibe der bliver ind

udflaget hvis man kigger på afgiftsprovenuet som jeg har tal for her

så kan man se at der er en faldende provenuprofil frem mod og tolv så laver man afgiftforøgelsen og det er fuldstændig korrekt at vi var imod og så har der altså været et stigende

man kan udfordre de beregninger der blev lavet i to tusind og tretten

af aktuelle økonomiske og politiske tiltag det synes jeg både som politiker og som skatteminister

det tvinger os beslutningstagere til at reflektere over altså overveje konsekvenserne af vores politiske valg og prioriteringer jeg mener stadig at en gradvis nedsættelse af bo og gaveafgiften ved generationsskifte i en erhvervsvirksomhed er en rigtig god idé

og jeg tror at det er den bedste garanti for at udbygge og bevare danske virksomheder og danske arbejdspladser ikke kun i de store byer men

rigtig mange af de mindre og mellemstore familieejede virksomheder ligger det er derfor regeringen og dansk folkeparti har besluttet at reducere bo og gaveafgiften gradvis fra femten til fem procent

ikke enig i det økonomiske råds kritik og

en af vores kritikker i forhold til nedsættelsen af den her afgift var jo at

afgift som meget målrettet hjælper nogle af de allerrigeste familier

skatteministeren så på daværende tidspunkt skulle forsvare det her

det er en anelse underligt hvis skatteministeren ikke revurderer det når der er økonomer endda nogle af de fremmeste økonomer som siger at det her måske i virkeligheden kan have nogle lidt

for produktiviteten i danmark så kan ministeren ikke

en en merinvestering en likviditet der sikrer at man kan investere mere i i virksomhederne

for én virksomhed men gør det generelt det her vil have en betydning for vækst og arbejdspladser det er min klare opfattelse som skatteminister i særlig grad uden for de større byer hvor

og arbejdspladser ville blive eksporteret til til udlandet så derfor er jeg ikke enig i den samlede kritik fra fra

lave den overdragelse der ville være bedst for virksomheden grunden til at jeg synes at det her er lidt interessant er jo som jeg siger

politisk mener noget andet i socialdemokratiet nemlig at vi har brug for at fokusere på

lidt tankevækkende at økonomerne siger at det

dårlig måde at hjælpe virksomhederne på fordi man risikerer at

blandt andet at gøre noget ved topskatten ved at indføre

en mere lempelig taxalov og en række andre ting

håber virkelig at spørgeren og spørgerens partifæller vil læse rapporten og i deres politik

at vismændenes rapport er et fornuftigt indspark men at det er fair som politiker en gang imellem at gøre noget andet end

nødvendigt af hensyn til de arbejdspladser

jo bare at det er lidt underligt når det så er det vismændene siger

en ting er at sige at det som vismændene foreslår ønsker man ikke af andre grunde men man

at grunden til man vil have det her

det er det bedste rent økonomisk for arbejdspladserne og for virksomhederne så siger vismændene at det er det ikke

lidt en anden måde at afvise recepten om jeg så må sige end hvis det bare er fordi man er politisk uenig

årsag jeg har stor respekt for dygtige økonomer

fair nogle gange at udfordre den faglige kritik der kommer jeg mener at der er grundlag for også at udfordre noget af det som vismændene på det her punkt konkluderer ligesom

kollega i socialdemokratiet vil udfordre nogle af de

at der dermed indføres en skattemæssig forvridning mellem forskellige typer arv det var også det spørgeren var inde på i sidste spørgsmål det vil ifølge det økonomiske råd kunne hæmme produktiviteten fordi det bliver mere fordelagtigt at overdrage inden for familien frem for at sælge til tredjepart jeg tror personligt at den her frygt er overdrevet med afgiftslempelsen

sikrer vi at pengene bliver i virksomhederne frem for at de havner i statskassen hvormed det undgås at virksomhederne drænes for likviditet der ellers ville kunne investeres i maskiner og teknologi det gør sig særlig gældende for nogle

og låne en masse penge til at videreudvikle og investere

jo ellers generelt har et ønske om at sikre bedre vækst og erhvervsvilkår derfor understøtter det efter min mening både væksten og produktiviteten i de familieejede virksomheder at lave afgiftssænkelsen jeg skal naturligvis ikke kunne udelukke at det driftsøkonomisk

til en kapitalfond eller en udenlandsk investor få lukket virksomheden ned fjerne værdierne fyre medarbejderne og starte det hele op i polen

dem der købte virksomheden men familieejede virksomheder har som nævnt ofte en stærk lokal forankring og det vil måske være

jeg tror som sagt at det vil være et fattigere danmark uden de familieejede virksomheder specielt i de områder der ellers let kunne blive klemt af udviklingen så ja jeg tror stadig at lempelsen af bo og gaveafgiften bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i hele

hvad de tror og jeg må sige at jeg tror at det er bedst for rigtig mange familieejede virksomheder at de bliver på danske hænder og at de bliver

det kan godt være at herre jens joel og socialdemokraterne mener at man kan komme og tage en familieejet virksomhed

og så skaber det mere vækst og velstand i danmark men jeg tror ikke på det som

danske hænder ved at lette deres overgang til for eksempel erhvervsdrivende fonde så vi er meget enige

at bevare arbejdspladserne og vi synes også at der skal være en balance det der har været lidt påfaldende her

at regeringen og skatteministerens argumenter for hvorfor det var nødvendigt at give en skattelempelse til nogle af de her relativt rige familier i danmark

som både økonomerne og alle

måske bare stå ved at det er fordi man har lyst til at begunstige de virksomheder på bekostning

jens joels gode kollega herre benny engelbrecht gjorde i sin tid som skatteminister som en tyv om natten kom man og brandbeskattede gode familieejede virksomheder jeg synes ikke det er rimeligt og jeg tror at det vil koste danske arbejdspladser og

føre til at danske arbejdspladser bliver solgt til udlandet jeg lytter selvfølgelig til den faglige kritik der måtte være af det men

som skatteminister og så må vi bare være enige om have en politisk uenighed om

lavere skatter men der er ikke rigtig nogen ude i virkelighedens verden

synes at det er det mest presserende problem

brugt dem mere effektivt ved at nedsætte topskatten for eksempel det har vi ikke valgt at gøre og det er af en række andre årsager vi har heller ikke kunnet

en fornuftig nedsættelse derfor skal man sætte tingene ind i en sammenhæng

erindre om at det var socialdemokraterne

er i dag en af danmarks mest belastede motorvejsstrækninger der er daglige kapacitetsproblemer i myldretiden og rejsetiden har været stigende de senere år vejdirektoratet har på et indledende niveau undersøgt en ombygning af tilslutningsanlægget undersøgelsen har betydet at der er gennemført en række mindre tiltag til forbedring af kapaciteten

er dog vejdirektoratets anbefaling at der ikke anlægges nye tilslutningsanlæg til motorvejen fordi de nuværende allerede ligger meget tæt

til at man kan skabe den nødvendige afstand til en afmærkning i vejen og andre foranstaltninger trafikafviklingen ville faktisk blive ringere af den grund hvis man ønsker at komme trængselsproblemerne til livs peger vejdirektoratets indledende undersøgelse på at der bør arbejdes videre med enten kørsel i nødsporet eller en egentlig udbygning med et ekstra kørespor dette ville dog kræve yderligere undersøgelser inden der eventuelt kan træffes politiske beslutninger som transportminister er jeg naturligvis interesseret i at løse udfordringer med fremkommelighed men løsningerne skal være holdbare og så skal der naturligvis også findes

at tilkørsel nummer en og tyve ved avedøre havnevej danner store køer bagud

bilerne holder i lange køer på grund af tilslutningsanlæggets lyssignaler som er er for langsomme til at afvikle trafikken

frem til krydset der fører ned til motorvejen fordi krydset ikke kan afvikle biltrafikken og de mange trafikanter der skal ned på motorvejen

er også hvad gør vi med med de

biler som ikke skal ned på motorvejen men som alligevel skal passere igennem lyskrydset der fører til tilslutningsanlægget jeg håber jeg har

at vejdirektoratet har undersøgt hvilke

småtingsafdelingen ved tilkørselsanlæggene for at sikre bedre fremkommelighed

vejdirektoratets analyse peger på at nogle ting kan man gøre og

var en tilkørsel direkte til amagermotorvejen fra avedøre holme i stedet for at man skulle igennem krydset ved avedøre havnevej som gør at alle parter også dem der ikke skal ned motorvejen får en meget lang passagetid fra

så var det en mulighed med et med et helt nyt tilkørselsanlæg

men er der ikke noget problematisk i at man tager nogle områder og siger at her er der et

det der skal til for at være ghettoområde men man ved udmærket godt at virkeligheden ser anderledes ud man ved

godt at det ikke er alle udlændinge som ikke har en uddannelse men man bliver alligevel ved med at sige at de her tolv områder

vi fremadrettet også til næste år og næste år igen og næste år efter

blive ved med at kalde noget som de når det kommer stykket

at være en ghetto fremover

vil jeg indkalde til møder igen i den aftalekreds af partier som har fastsat kriterierne for at leve op til at være en ghetto

skal vi finde ud af hvordan det påvirker

statistik er blevet ændret det er jo nogle kriterier som blev sat dengang herre kaare dybvads partifælle herre carsten hansen var boligminister så det er jo et socialdemokratisk

være med til at kigge på det igen blandt andet i samarbejde med

hen bare var faldet ud af det og det er ikke rigtigt sådan som ministeren sagde til at starte med

i sit andet svar sige at man i øvrigt godt kan lave det om til næste år så i år kan man ikke

hvor høj en andel af beboere som ikke har nogen uddannelse

nu har vi et nyt datagrundlag skal

det er det der skal være diskussionen og snakken i al fredsommelighed blandt de partier som har lavet den nuværende

ministeren at få gjort noget ved for det er jo helt uholdbart

schmidts regeringstid han var meget insisterende

den snak må herre kaare dybvad jo tage med herre carsten hansen som han deler parti med og den folketingsgruppe

som jo også dengang tog stilling til det og gav herre carsten hansen besked om at han skulle

muligheder for at håndhæve reglerne om bopælspligt og klargøre regelsættet omkring korttidsudlejning som det fremgår af brevet forventer jeg at lovforslaget vil indeholde bestemmelser om fastsættelse af grænse for korttidsudlejning forbud mod korttidsudlejning af boliger som ifølge lokalplanen skal anvendes til helårsbeboelse i regulerede kommuner før boligen er taget i brug bedre muligheder for kontrol herunder samkøring af registre adgang til kontrolbesøg og opfølgning på forbrugsoplysninger skærpede sanktionsmuligheder herunder hjemmel til udstedelse af administrative bøder

vil kunne korttidsudleje sin helårsbolig det vil sige den bolig som man bruger til helårsbeboelse

være en i forhold til håndhævelsesproblematikken meget vigtig forudsætning at der foreligger samtykke fra ens udlejer eller fra ens ejerforening andelsboligforening eller boligfællesskab hvor foreningens vedtægter kræver dette med de initiativer som jeg lige har nævnt får kommunerne væsentlig bedre muligheder for at håndhæve reglerne om

og at der jo så også alene fordi der bliver lejet mere ud vil være en større sandsynlighed for at der sker

at man får en vandskade eller at der kan være

vandskade jeg hørte ikke nogen

hvor længe man må udleje via airbnb

andet set at københavns overborgmester har efterspurgt et loft på tres dage

som man også har haft det i amsterdam og i barcelona så vidt jeg husker

en del af regeringens overvejelser at gå ind at sige at man ikke kan udleje på fast basis men at der også skal være en begrænsning i tid

det vil sige at hvis man mener at der er et problem med korttidsudlejning

at selve det at man korttidsudlejer

hvis ministeren bevæger sig uden for ministerkontoret vil han jo kunne opleve hvordan gamle mennesker bliver nervøse for at bo i deres lejlighed fordi der er en trafik hele vejen op og ned ad trapperne dag og nat og tilsvarende er der jo alle mulige andre

hvordan lægger vi et klart loft ikke bare

område der henvises til at læger i kolding har

tre og halvtreds patienter per læge og at lægerne i kolding kommune er de tredjetravleste i hele region syddanmark det er kun lægerne i odense og fredericia der i gennemsnit har flere patienter at se til end de koldingensiske koldingensiske læger der henvises til artiklen

er de udfordringer vi har i forhold til at sikre lægedækning i alle dele af landet ikke nogen man løser over natten det var sådan set også baggrunden for lægedækningsudvalget som kom med deres rapport tilbage i januar og for den aftale som alle folketingets partier også spørgerens eget parti indgik i februar måned i forhold til at sikre en bedre lægedækning i danmark alle aktører arbejder på fuld tryk for at implementere aftalen og lægedækningsudvalgets anbefalinger og vi har for eksempel lige her

lovforslag om bedre lægedækning ved udvidelse af perioderne for regionernes drift og overdragelse af ydernumre hvor vi forenkler på området andre dele af aftalen

blevet forhandlet og aftalt i overenskomstregi

differentieret basishonorering som skal sikre at praktiserende læger honoreres efter patienttyngde og at der også tages hensyn til de steder hvor man har lægedækningsudfordringer

skal en stor del af lægedækningsudvalgets forslag gennemføres lokalt i de enkelte regioner og kommuner i samarbejde med lægernes organisationer og her inden årsskiftet vil der blive gjort status

og initiativerne til bedre lægedækning og vi har også aftalt et politisk møde i januar spørgeren henviser så til en konkret sag fra kolding kommune hvor jeg kan forstå at alene otte ud af ni og tyve lægepraksis i kommunen har åbent for tilgang af nye patienter

i den forbindelse og til brug for min besvarelse af spørgsmålet oplyst at det ikke er fordi det er svært at skaffe læger i kolding at der er opstået en udfordring med borgernes adgang til almenpraktiserende læger i kolding kommune men at udviklingen i området skaber pres på de almenpraktiserende læger

praktiserende lægers organisation er fuldt ud opmærksomme på og som

regionen er ansvarlig for at håndtere og jeg kan også forstå at man i praksisplanudvalget torsdag den syvende december har løst sagen ved at beslutte at der oprettes yderligere to ydernumre i kolding kommune

det skulle jo så gerne sikre at nogle af dem der i dag mangler en

og at der er en implementeringsfase og at vi også skal følge op men det er jo klart at når man kan læse

læse i avisen at ministerens partifælle har rettet henvendelse til ministeren sammen med rektor henrik dam fra syddansk universitet hvor de opfordrer ministeren til at bakke op om en kandidatuddannelse i medicin i esbjerg der blandt andet skal afhjælpe lægemanglen i region syddanmark og der kunne jeg godt tænke mig

vil imødekomme sin partifælles ønske og bakke op om sådan

til over for spørgeren at påpege at alt der ligesom handler om planlægning af hvad universiteterne skal og hvilke uddannelser de skal have ikke ligger i sundhedsministeriet

ligger i uddannelses og forskningsministeriets departement og område

og det er også der man skal tage den konkrete diskussion jeg har modtaget det fra regeringens side og sagt at jeg synes det lyder rigtig spændende og det er en idé som vi kigger

at det lyder som en spændende idé men hvad er ministerens holdning altså synes ministeren det vil være en god idé at der kommer en kandidatuddannelse i medicin til esbjerg

vi så får flere læger til region syddanmark så det er også for

er det også noget ministeren vil arbejde videre med er det noget ministeren vil drøfte med sin partifælle eller hvor står ministeren i forhold til det

er processen herfra og hvordan kommer vi videre

ukendt for nogen at lægedækningsudvalgets

anbefalinger jo går på tværs og

skabelse af halvtreds nye pladser på medicinstudiet i aalborg

jo også en del af den beslutning som regeringen traf da lægedækningsudvalget kom med deres anbefalinger det betyder jo at der helt konkret er blevet optaget halvtreds nye medicinstuderende på uddannelsen i aalborg som en del af det at sikre bedre lægedækning i danmark tilsvarende har jeg godkendt et forsøg som region syddanmark har

de unge skal ud som en del af af deres færdiggørelse af uddannelsen relateret til til nordals og aabenraa sygehuse så vi kigger grundlæggende positivt på de ideer der kommer det synes jeg også er måden vi skal løse de udfordringer vi har med

jeg regner også med at ministeren tænker at dansk folkeparti er relevante at

om ministeren har gjort sig nogle overvejelser om hvordan de penge

og det er rigtig vigtigt for det er en del af hele det at styrke vores vores lægedækning i danmark og

men vel at mærke først efter at pengene var blevet udbetalt her nåede højesteret frem til at erstatningerne ikke kunne kræves tilbagebetalt og højesteret lagde vægt på at regionen ikke havde klaget over den oprindelige anerkendelsesafgørelse om hvorvidt patienten var påført en skade og at regionen havde udbetalt erstatningsbeløbene uden at tage et konkret forbehold

hvilken lære der kan udledes af dommene fra højesteret og det ved jeg regionerne også er jeg synes jo

som minister at dommene fra højesteret

har været og er at vi fra politisk hold er skredet til handling på det her område og at vi har indgået en politisk aftale om fredning af de

allerede udbetalte erstatninger det lovforslag som regeringen har fremsat og som spørgeren jo kender alt til fordi spørgeren selv har været med til at forhandle det blev førstebehandlet her i salen den fireogtyvende november

at patienter ikke længere skal gå rettens vej for at kunne beholde allerede udbetalte erstatninger så dommene fra højesteret er jo konkret begrundet i de forhold der var gældende i de to sager og med lovforslaget skaber vi så helt generelle regler der sikrer at patienter og deres eventuelle efterladte ikke længere skal være tvivl om hvor de står så jeg synes sådan set at den aftale vi har lavet er med til at skabe en tryghed på området og er med til at sikre at når erstatning én gang er udbetalt

en generel fredning og en generel tryghed for patienterne og det synes jeg

gøres de her patienter opmærksom på at

i forhold til det her ministeren henviser i lovforslaget til tidligere domme

er uafklaret på nuværende tidspunkt under hvilke

betingelser en patient eller efterladte til en patient efter gældende ret er forpligtet til at tilbagebetale en erstatning

gør det helt tydeligt derfor kommer der jo også et efterspil der må jo komme et efterspil i forhold til de patienter der enten er i gang med at

på fra region syddanmark eller også i forhold til

godt tænke mig ministeren kom lidt nærmere ind på

have rettet noget i forhold til det her lovforslag og have præciseret nogle ting netop

i forhold til den konkrete lovbehandling vi har her i salen også kan tage højde for de forhold

på nuværende tidspunkt det jeg til gengæld kan sige meget klart og det gjorde jeg også i min indledning er at jeg

at højesterets to domme understreger behovet for at vi får den lovgivning på plads vi har aftalt i fællesskab

så vil det ikke længere være et udtryk for at den enkelte skal tage sager til domstolene men at vi har skabt en garanti og en tryghed for at allerede udbetalte

er hvad patienternes retsstilling i forhold til den højesteretsdom der er faldet er derfor kunne jeg jo godt tænke mig

hvor mange patienter har

fri proces jeg synes jo at den

medfører også at der påhviler os en politisk opgave i forhold til

sundhedsministeriet en juridisk analyse af hvilken rækkevidde det får for øvrige patienter og derfor er det for tidligt at sige hvilke hvilke forhold der kommer til at gøre sig gældende generelt eller om der er forhold i relation til højesterets domme som jo blev truffet i torsdags altså for under en uge siden som gør at det ikke generelt kan overføres det er derfor jeg

det er vigtigt vi holder fast i det lovforslag som vi har aftalt i fællesskab fordi det skaber en generel tryghed og er ikke længere bygget på enkelte sager eller enkelte

hvilken betydning har det såfremt regionerne begynder at tage det af højesteret nævnte konkrete forbehold

derfor spørger jeg ministeren hvornår kan man så konkludere noget generelt

som vi eliminerer med lovforslaget fordi vi fremover freder allerede udbetalte erstatninger

den bagudvirkende retsstilling for de

deres erstatning tilbage er det for tidligt at sige hvad

et analysearbejde både i ministeriet og så